sundhedsministeren lovforslag nummer

gade lotte rod og karsten hønge

med samtykke fra forslagsstillerne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

vil komme til forhandling tirsdag den anden april

forslag til vedtagelse der foreligger et forslag der stemmes om forslag til vedtagelse nummer v to og firs af flemming møller mortensen

peder hvelplund may britt kattrup pernille schnoor

forslag til vedtagelse der foreligger to forslag der stemmes først om forslag til vedtagelse nummer v tre og firs af jeppe jakobsen jacob jensen

er vedtaget herefter er forslag til vedtagelse nummer v fire og firs af peder hvelplund astrid krag pernille schnoor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

til afstemning der stemmes om lovforslagets endelige vedtagelse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

lovforslaget er vedtaget og vil nu blive sendt

er der nogen der ønsker at udtale sig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

forslaget til folketingsbeslutning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

ønskes afstemning om ændringsforslag nummer syv elleve tiltrådt af udvalget de er vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer tretten af et mindretal

er forkastet herefter er ændringsforslag nummer tolv stillet af det samme mindretal bortfaldet jeg foreslår at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling hvis ingen gør

betragter jeg dette som vedtaget

da det ikke er tilfældet er forhandlingen sluttet jeg foreslår at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling hvis ingen gør indsigelse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

lovforslaget her er hovedsagelig en opfølgning på

støtteordningerne til forsøgsvindmøller det handler om

at udvide den kommunale indsigelsesret sådan

man hører kommuner i situationer hvor der bygges tættere på kysten end femten

tror vi vil være godt for den lokale opbakning til projekterne og den demokratiske dialog om hvor vi bedst udbygger med vedvarende energi det er klart at i forhold til

mellem dem på på land og

og vi vil gerne diskutere hvordan vi sikrer at de puljer der bliver afsat rent faktisk er store nok til at vi kan få de forsøgsmøller industrien har brug for der er ingen tvivl om at den fortsatte skabelse af arbejdspladser i den her sektor er afhængig af at vi kan udvikle nye teknologier prøve nye møller

sikre at der er penge nok til det og at de penge der ikke måtte blive brugt i forsøgsmøllepuljerne

også tilbageføres til det man kalder de teknologineutrale udbud altså de markedsbaserede udbud af sol og vindudbygningen

om det her forslag vi tror det er vigtigt at få kigget på om testreglerne er de helt rigtige

det er jo ikke en vetoret men det er sådan set rigtig klogt at få en lokal debat og mulighed for at give sin mening til kende hvis man er

i dansk folkeparti bakker vi varmt op om den energiaftale

en del af energiaftalen i lovgivningen helt som den foregående ordfører også var inde på

handler det her blandt andet om

indføre støtteordninger for testvindmøller forsøgsvindmøller både placeret i de to nationale testcentre men også placeret uden for de to nationale testcentre

særlige ordninger hvor vi støtter

sådan sådan at vi kan understøtte at vores vindmølleindustri bliver ved med at være blandt de førende i verden og at vi dermed kan fortsætte med at have en stor industri mange arbejdspladser og stor eksport fra vindmølleindustrien

et andet element i lovforslaget

er at afskaffe støtteordningen til husstandsvindmøller jeg vil gerne sige

med den teknologiske udvikling der har været inden for vedvarende energi på andre områder end lige husstandsvindmøller

skal prioritere mellem hvad man vil bruge de offentlige penge på til at støtte vedvarende energi så

støtte til eksempelvis

moderne landvindmøller

altså en langt langt bedre måde at støtte vedvarende energi på

støtteniveau som husstandsvindmøller hidtil har nydt godt af så for at fokusere de penge vi bruger det synes vi er

at vi lukker for støtten til husstandsvindmøller sidst men ikke mindst

er der også elementet om at udvide den kommunale indsigelsesret til med hensyn til kystnære havvindmøller

for vindmøller som opstilles indtil otte

uden for kommunens kystlinje

på længere og længere afstand så synes vi det er fornuftigt at man udvider den her beskyttelseszone til at til at være femten

have en grøn omstilling som vi har i danmark hvor vi

bruger mange ressourcer på at støtte grøn energi så skal der også være en folkelig opbakning til det

opbakning til at man sætter kystnære havvindmøller op derfor skal der være en mulighed for at kommunerne kan sige nej tak

det også bliver respekteret fra politisk hold her

danske kystlandskab er kønnest uden vindmøller derfor mener vi også at

økonomisk og rationel drift af vindmøller når de står langt ude så af hensyn til

den energiaftale som dansk folkeparti

l en hundrede og syv og halvfjerds fra de foregående ordførere hvorfor jeg egentlig blot vil sige at vi naturligvis støtter op om lovforslaget og fortsættelse af støtteordninger for

ordfører har vi også en forventning om at vi bliver inddraget i arbejdet i forhold til puljestørrelse med videre vi har én overordnet interesse og det er naturligvis at vi sikrer så gode rammevilkår for

vindmøllebranchen for at få testet deres

vi naturligvis de øvrige punkter både ophør af støtten til husstandsvindmøller fra

og ikke mindst den kommunale

de kystnære vindmøller

have vedvarende energi på mange måder vi skal have solceller og landvindmøller vi skal også have nogle kystnære møller og vi skal have nogle havvindmølleparker

som bliver større og større og billigere og billigere at opføre jeg synes det er vigtigt at vi

testmøller i tilstrækkelig grad

bliver sikret vi er afhængige af at vindmølleindustrien fortsat kan udvikle

imødekommet i tilstrækkelig grad med det der ligger her

vi skal have vendt i en udvalgsbehandling om ikke man kunne lande det

man må også sige at der jo er en vvm proces

med havvindmølleprojekter hvor der er mulighed for at alle kan komme til orde

med at alle protester skal og bør

ser meget gerne at vi får rundet om ikke vi i højere grad kan komme frem til at testmøller på på havet

i dag allerede er i proces slet ikke have været sat i gang vi stemte imod

at man kan få indsigelsesret nu ikke bare inden for otte

godt have været det dobbelte for vores skyld det synes vi i liberal alliance er meget positivt fordi forudsætningerne for at sætte gang i havvindmølleprojekter og den dertil hørende grønne omstilling er at der skabes lokal forankring og accept af de nye projekter

en betingelse for at det her lander rigtigt

og i virkeligheden sørge for at mere el kommer fra vind det er jo fremtiden og vi må bare erkende at vi

have omlagt i et helt ekstremt tempo så vi får sørget for at danmark bliver

kigge på i udvalgsbehandlingen og det er nemlig spørgsmålet om havvind som også skal være en del af testpuljerne det håber jeg ministeren vil imødekomme og så synes jeg egentlig at det ser ret lovende ud

teknologier og dermed har vi også indføjet støtten til

man kan billige

stopper også husstandsvindmøller

når vi ser på støttekroner og hvordan vi udmønter dem så må vi vi sige

de nye havvindmølleparker som der lægges op til

vi jo starter her med nummer et

til nogle helt andre penge derfor er det fornuftigt

stopper op med det her de konservative støtter

energiaftalen fra i sommer mellem alle folketingets partier lovforslaget har for det

at der fortsat kan gennemføres test og forskning på vindmølleområdet så danmark udbygger sin position som globalt førende

lovforslaget skaber derfor det fremtidige grundlag for støtte til forsøgsmøller inden for og uden for de nationale testcentre de to gældende ordninger til forsøgsvindmøller foreslås med forslaget at blive videreført i årene to tusind og tyve

fire og tyve med energiaftalen er

milliard kroner til teknologineutrale udbud for vedvarende energi teknologier og støtten til forsøgsmøller

for ordningerne i forbindelse med udstedelse af bekendtgørelserne

er altså ikke en del af selve dette lovforslag

lovforslaget foreslås det for det andet at ophæve støtteordningen for nye husstandsvindmøller for at understøtte en grøn omstilling hvor det er markedet og den frie konkurrence

den særlige støtteordning for husstandsvindmøller foreslås ophævet fra og med to tusind og tyve det foreslås for det tredje at den nuværende indsigelsesret udvides fra de nuværende otte

bør kommunernes muligheder for at gøre indsigelse mod havvindmøller tæt på kysten udvides så vi sikrer øget lokal opbakning til projekterne endelig indeholder lovforslaget forslag om ophævelse af en bestemmelse vedrørende en støtteordning for elværksfinansierede vindmøller der er udløbet samt ophævelse af en bestemmelse vedrørende en støtteordning for landvindmøller der endnu ikke er sat i kraft fordi de ikke kan statsstøttegodkendes afslutningsvis vil

jeg ser frem til at fortsætte behandlingen

lovforslaget i energi forsynings og

det der har været rejst blandt andet af vindmølleindustrien altså om man kan udvide og som fru pia olsen dyhr også

også bede ministeren om et tilsagn om at vi at vi får en drøftelse på mødet i energiforligskredsen om

på de her puljer i det udbud som regeringen lavede sammen med dansk folkeparti

man kan sige at hvis vi laver puljerne store nok til at vi kan sikre arbejdspladser og sikre at de penge der ikke måtte blive brugt i puljerne kommer tilbage i de kommende års udbud

på den måde lave en løsning hvor ingen penge går tabt og

mestendels teknisk lovforslag som skal sikre det retlige grundlag for den omorganisering af energinet som vi jo faktisk har

de eneste sådan lidt politiske svar der har været blandt høringssvarene er jo et ønske fra nogle af aktørerne dansk fjernvarme dansk energi og andre om

god dialog med branchen det tror jeg sådan set at energinet såvel som ministeren er interesseret i så det forventer vi selvfølgelig også fremadrettet

så har det økologiske råd efterspurgt en klarere fokus eller strategi for hvordan man bruger grøn gas altså gassens rolle kan man sige i det fremtidige energisystem

bare sende det signal at vi synes det er en god idé at energinet selvfølgelig også forholder sig til gassens rolle i

besluttet at ændre på energinets selskabsstruktur og også at overflytte nogle opgaver fra energinet til

energistyrelsen i dansk folkeparti tager vi de ændringer af strukturen i energinet

dem er vi blevet orienteret om og vi synes at de lyder fornuftigt derfor vil vi også

med til at lave de tilretninger af lovgivningen her som

det har givet anledning til en anden ting i lovforslaget her handler jo så om hvilke foranstaltninger man skal foretage i

svigt i i gasforsyningen det vil sige hvor der er for lidt gas i forhold til hvor meget der er brug for

danmark kan komme i i og med at danmark jo

er selvforsynende med med gas

blive forsynet med rigelige mængder gas derfra hvis vores egen forsyning skulle svigte

er selvfølgelig altid fornuftigt at være beredt på enhver situation også de mere hypotetiske

om så grundlæggende forhold som adgangen til at

opvarmet deres boliger med gas så det er selvfølgelig fornuftigt at

så med de ord kan jeg sige at dansk folkeparti bakker

tak for det venstre støtter naturligvis også l en hundrede og otte og halvfjerds med

samfundsvigtige opgaver uanset energinets struktur ligesom de

gasområdet til vores beredskab og it beredskab

til tariffen så

drift og udvikling af det overordnede el

og gasnet og når man ser på at energinetdk blev dannet i to tusind og fem og det er et selskab som

vokset meget i størrelse så er det jo naturligt nok

strukturerne og se om ikke det kan organiseres på en anden måde men når nu

er blevet så stort og vi står i

for nogle beføjelser ministeren faktisk har til at sætte gang i store projekter så synes jeg egentlig vi skulle bruge anledningen her

man kunne sætte gang i det projekt fordi det er større end hundrede million

projekt som har medført at man flere steder i jylland nu har processer hvor der skal rejses højspændingsmaster på land

set et ret omfattende projekt både fordi det er forbrugerne der kommer til at betale over

tariffer og det er et projekt som

på nuværende tidspunkt har kompetencen

det i værk ministeren har ansvaret og det

har nogle beregninger for hvordan samfundsøkonomien i det er

har man så vurderet at ser man det over fyrre år

kan det være fornuftigt at bruge over seks milliard

importere gas fra fra norge de næste fyrre år det er faktisk

vidtgående

en større demokratisk proces i det

vi står over for nogle datacentre som sådan popper op og

en politisk proces der er lokal og det har jeg stor respekt for men

står over for at der skal laves en større netforstærkning som forbrugerne kommer til at betale over nettarifferne

set kan sige ja til at der sker en bestemt udvikling

politisk indblanding i store projekter

der er for store beføjelser til ministeren alene om ikke der var et politisk ansvar han skulle dele med en større kreds af politikere for ligesom at sikre at

til store projekter

fyrre år som på

det ved vi ret beset ikke og så har vi

skal betale jeg synes ikke det

rimeligt og jeg synes at den her sag bør gøre at vi får

om de kompetencer der er lagt ud til ministeren

vi har set på det seneste der kan være nogle andre store projekter som jeg har overset

så det er vores tilgang til lovforslaget at vi gerne vil

hvilken minister kunne ordføreren forestille sig vil træffe beslutninger som strider imod folketingets vilje ordføreren nævner selv viking link

af alle folketingets partier både i ministeriet

samråd og har fået svar på alle sine spørgsmål

god investering en positiv investering for danmark

deres muligheder i vores gasnet så

man har indflydelse på sagen så er det korrekt at vi har haft nogle nogle orienteringer i energiforligskredsen men det er jo ikke sådan at at vi i energiforligskredsen har haft en mulighed for ligesom at sige at

det punkt i i den gamle energiaftale i

gamle energiforlig eller i den nye energiaftale og

partier har en reel mulighed for at sige janej til nogle projekter

at man bliver orienteret om noget synes jeg ikke kan erstatte at man kan have

ønsker til ændring af lovforslaget

ingenting og derfor synes jeg det er lidt skingert når ordføreren så lige pludselig står på talerstolen her og problematiserer diverse projekter hvor ministeren har været en særdeles aktiv medspiller

som beskrev viking link og som gav folketingets partier mulighed for at forholde sig til det og kunne sikre at der også

i de projekter var en offentlig høring inden

for nogle borgere i vestjylland at der kommer

af energinets omorganisering i to tusind og atten finder liberal alliance

fornuftigt at man i den forbindelse også tilpasser relevante love i forhold til organiseringen når man organiserer sig på det her felt

skal ejerinteressen være

udøver myndighedsopgaver det er sådan det ene hensyn det andet hensyn er at man som privatorganiseret virksomhed selvfølgelig skal have fleksibilitet til at indrette sig mest muligt

det synes vi faktisk at vi har opnået her med

vi ser at vi har fået en

tidligere debat var inde på

handler om at gennemføre en række justeringer af energinets roller

især har en teknisk og

derfor kan vi sådan set støtte forslaget men vi mener det er relevant at tage en debat

især det seneste projekt

igangsætter kæmpe investeringer i et projekt som faktisk ikke har noget formål for det danske energisystem

skaber en forbindelse mellem aktiviteterne med udvinding af naturgas i nordsøen

tværs igennem danmark hvor der skal gennemføres en række

ned i europa uden at vi egentlig får glæde af gassen i danmark der synes jeg det er mærkeligt at man kan vælge den prioritering fra energinets side

det burde jo være sådan at energinets rolle er at sikre en grøn omstilling altså en omstilling af det danske energisystem til vedvarende energi i den her sag

det her tekniske forslag men

at løfte den debat som også enhedslistens ordfører

sikrer bedre muligheder for at fremme

brugen af biogas

til at føre naturgas altså fossil gas fra nordsøen tværs igennem danmark og ned til polen og

det relevante ville være at investere i ting som kan integrere grøn gas

naturgasnettet i højere og højere grad det er en proces som allerede er i gang men det burde være den vej investeringerne fra energinet går ikke til noget der blot går tværs igennem danmark og cementerer at vi

udvinde fossil gas og

har været en udfordring blandt andet i forhold til at øge brugen af biogas så det er bare for

den grønne omstilling og

polen til en omstilling fra kul til gas men det skal polen jo ikke polen polen skal jo omstille til vedvarende energi ligesom vi skal i danmark og ligesom resten af europa og resten af verden skal så så for mig at se er

om om nogen skulle have lov til det men her er jo tale om at energinet går ind og har en væsentlig rolle i det her projekt

som vi har brug for at diskutere i udvalgsbehandlingen det handler i virkeligheden om

nødvendigt med den form for koncernstruktur med datterselskaber

hen nødt til at få afklaret i udvalgsbehandlingen om det måske er unødig bureaukratisk og om vi får de gevinster som regeringen lægger ind i lovforslaget det synes jeg stadig væk er en smule uklart og det kan vi jo så få klargjort gennem spørgsmål

lovforslaget i behandlingen de øvrige elementer i forslaget

aktiviteter som blev placeret ude i datterselskaber

sikre rammer for offentlig kontrol med energinet efter selskabets omorganisering

at en myndighedsopgave altid skal være placeret i

det sikrer at energinets myndighedsopgaver er så tæt

vil tiltage sig flere beføjelser i

det trøster mig og det burde trøste folketinget at det det er sådan det fungerer

skal være opbakning til de projekter hele vejen igennem ellers

for den offentlige kontrol med energinet efter selskabets omorganisering sidste år det er afgørende at både forbrugere og aktører og energisektoren har indblik i energinets opgaver da selskabet spiller en helt central rolle i energisektoren

et ledelsesmæssigt fokus på energinets forskelligartede opgaver energinet gennemgik derfor den første maj to tusind og atten en omorganisering hvor flere samfundscentrale aktiviteter blev placeret i helejede

var netop at skabe den nødvendige transparens og fokus i energinet for at sikre den offentlige kontrol med de samfundscentrale aktiviteter i energinets datterselskaber er der behov for at ændre i lov om energinet konkret foreslås det med lovforslaget at der indføres en række

som sikrer den offentlige kontrol med de samfundscentrale aktiviteter i datterselskaberne datterselskaberne er nemlig ikke underlagt den samme ejermæssige kontrol som energinets moderselskab med lovforslaget foreslås det desuden at energinets myndighedsopgaver altid skal

placeret i moderselskabet formålet

som ministeren så også har været inde

af en minister og kunne der ikke være en beløbsgrænse når vi kommer op i store

vedtaget en lov og hvor det kunne sikres at der

som man normalt har omkring et lovforslag kan ministeren ikke se at

er for mange beføjelser der ligger på ministerens

vi behandler i dag det vi alene behandler i dag

spørgsmålet om transparens gennemsigtighed i forhold til at energinet har organiseret sig med en række datterselskaber så den debat som

og andre har rejst i dag skal vi tage en anden gang

været en fordel hvis vi havde haft mere offentlighed omkring

tak for det det her lovforslag er måske en lille smule mere politisk end dem vi

sætte et stop for tilladelser til efterforskning og indvinding af kulbrinter altså fossile brændstoffer de brændstoffer som har store klimaeffekter

det skal ikke længere være muligt

efterforske og udvinde dem på land eller i de indre danske farvande i disse uger og måneder hvor der diskuteres klima rigtig meget er det sådan set et vigtigt signal at sende man kan også læse

redegørelse her

det baserer på en vurdering af at der faktisk ikke er nævneværdige ressourcer i undergrunden

det må vi selvfølgelig lægge til grund for regeringens beslutning på den måde kan man

ikke er nogen interesse i det men så lad os da få trukket en streg i sandet med ministerens undersøgelser

fra de nationale geologiske undersøgelser for danmark og grønland det der hedder geus og energistyrelsens opdaterede vurdering

at sige her at da regeringen præsenterede det her gjorde man det jo

bare for historikkens skyld vil jeg sige at

var sådan den her sag startede den her sag startede med at der var et hollandsk firma som søgte en tilladelse til at efterforske på lolland

en redegørelse fra ministeren hvor ministeren skrev og det

den enogtredivete maj 2017 det er min hensigt

nye tilladelser når redegørelsen har været forelagt udvalget

som klappede i hænderne og sagde det gør vi bare derfor nåede ministeren faktisk aldrig at give de tilladelser men ministeren havde jo i sinde

tilladelse til geotermi og fossile brændsler men firmaet som havde søgt

nogen grund til at give et firma tilladelse til at

udvinde eller efterforske fossile brændsler hvis de ikke havde bedt om det

at ministeren er blevet klogere det kan vi alle sammen blive en gang imellem men jeg synes at man skal holde sig for øje at ministeren faktisk på det her tidspunkt havde i sinde at give tilladelsen jeg er glad for at et folketingsflertal indskærpede at man ikke skulle give tilladelse til

og at ministeren så selv på baggrund af sine egne undersøgelser er kommet frem til at det måske

økonomisk bæredygtigt vi støtter op om forslaget

og det er noget som vi har udnyttet i nordsøen

og det har gjort os selvforsynende med olie og gas og også bidraget

foregående ordfører også refererede til som viser at det er der ikke er noget særligt potentiale for at udnytte olie og gasressourcer under landjorden

blandt folk som har boet i nærheden af de her områder som man har overvejet at

det er en meget konkret og forståelig ængstelse og det har vi også

er en meget fundamental ting og og noget som man skal være tryg ved

nogen grund til længere at opretholde muligheden for

kunne give tilladelser til til efterforskning af olie og gas

på land i danmark da

dansk folkeparti at det er rigtig fornuftigt at vi nu fjerner muligheden fra fra lovgivningen et andet element i lovforslaget handler om såkaldt

såkaldte kulbrintetilladelser og det vil sige at hvis et selskab

vil det sælgende selskab stadig væk have et økonomisk ansvar for at være med til at rydde op

den her boring i det tilfælde at

vil være i stand til at kunne betale for det

kommer til at stå med med regningen for sådan

en boring det synes vi er sund fornuft og på den baggrund kan jeg sige at

skrevet under på tilladelsen til efterforskning efter gas og olie på land og i indre farvande

partiet enhedslisten som har

og de potentialer man har undersøgt for har ikke opvejet de folkelige bekymringer

mig over at vi nu ved lov får sat en

aktiviteter ude i nordsøen

man kan komme i den sagt på rent dansk lidt vanskelige situation at man har overdraget sine licenser

til eventuelt går konkurs og hvem har så ansvaret for

det skal staten ikke have det skal man indtænke i sit salg hvorfor sælger nu også vil hæfte for det

med disse bemærkninger vil jeg

forslaget og det er jo en glædens dag jeg vil gerne sige tak og tillykke til de mennesker som i årevis bekæmpede skifergasboringer i nordjylland

de var udsat for natlig støj og larm og utryghed omkring kemikalieanvendelse og og frygten for at fracking kunne have en negativ effekt for deres lokalområde var synes jeg klart begrundet

borgere som samlede sig i en bevægelse der hed nul huller

det jo sikkert har været medvirkende til at der ikke blev givet

til den boring jeg synes der er er god grund til når

sådan set geotermien som er vores potentiale

give en tilladelse til at bore efter geotermi på trods af at

hollandske selskab ikke havde nogen relation til de lokale fjernvarmeselskaber og skal vi udnytte geotermi på bedste vis

at dem der gerne vil bore efter geotermi har et nært samarbejde med de fjernvarmeselskaber som skal

ser på de konkrete projekter der er i jylland jamen så er de jo i aalborg på vej til at

lave et udbud et turnkey udbud hvor

der er et selskab der så vinder og får

skulle efterforske bore lave

et anlæg som fungerer og overlade det til kommunen men vi står jo

der er andre selskaber som kunne lægge billet ind på

jo egentlig mest hensigtsmæssigt at det er det selskab som vinder udbuddet som har boretilladelsen i aarhus er

er er ved at lave en en aftale med et selskab men man kunne jo egentlig komme ud for at et andet selskab lagde en

på at få en boretilladelse i aarhus på trods af at

en aftale med et bestemt selskab jeg synes vi mangler

som der ikke er taget hånd om når vi skal forholde os til hvordan vi får mest geotermi på bedst vis

tæt samarbejde med lokale fjernvarmeselskaber det kan

nødt til at lære af de erfaringer der har været på andre felter

været en proces hvor man kunne søge et åben dør princip og enhver kunne lægge billet ind på at man gerne ville realisere et projekt

jo rigtig godt at vi her stopper med indvinding af olie og gas på land og i de indre farvande men vi har jo det her store problem

olie og gas ude i nordsøen og man kigger på

med at indvinde olie og gas og lade som ingenting vi er i en global situation hvor hovedparten af ressourcerne af olie og gas bør blive i undergrunden og hvor vi skal udvikle den vedvarende energi men jeg

tilladelse til efterforskning og indvinding af olie og kulbrinter på land og i de indre danske farvande det mener vi er fornuftigt fordi

sytten vurderede at olie og gaspotentialet på land

en reel kommerciel interesse på området

indeholder lovforslaget et krav om subsidiær hæftelse ved indirekte overdragelse af kulbrintetilladelse i nordsøen det sikrer at staten ikke kommer til at stå med oprydningsomkostninger ved afvikling

i forbindelse med indirekte overdragelse såfremt køberen af tilladelsen ikke er i stand til at dække udgifterne til fjernelse af det pågældende anlæg og det er vel i virkeligheden bare rettidig omhu

til øget klarhed

en ensartet behandling ved indirekte indirekte overdragelse det synes vi ser positivt ud og vi støtter derfor

i juni to tusind og sytten

til et udvalgsmøde i energi forsynings og klimaudvalget

at djævelen ligger i detaljen og sagen er smuk fordi den handler om samarbejdet mellem

ude i danmark som kan gå ind og kæmpe for en sag

det der skete efter det

var at jeg og andre politikere begyndte at stille spørgsmål til om det nu var fornuftigt at give det her hollandske firma en tilladelse til at efterforske geotermi men også fossil energi altså olie og gas i undergrunden nede på lolland falster

af en uge var der faktisk

spirende bevægelse på lolland falster som kæmpede for den her sag

kom der en voksende bevægelse i befolkningen på lolland falster bakket op af fagpersoner og bakket op af miljøorganisationer og en masse andre gode kræfter samtidig med at vi her i folketinget arbejdede for at få belyst sagen

det er en del af fremtidens energisystem men uden at give tilladelse

derfor var det rigtig lykkeligt

stille sig frem med den beslutning som nu bliver implementeret her i dag nemlig at stoppe for al fremtidig

der har ikke været kommerciel udnyttelse af olie og gas på landjorden i danmark men der har været den her trussel hele tiden i åben dør konceptet

nemlig at et kommercielt firma kommer ind og siger vi vil gerne have lov til at efterforske her vi vil gerne have lov til at udvinde det vi finder og så

skal ministeren egentlig bare orientere udvalget og så sige ja tak derfor er der behov for at vi

den har også nogle problemstillinger som man bliver nødt til at kigge på

som er endt lykkeligt og som jeg ser som

afvikle udvindingen af olie og gas i danmark i det hele taget tilbage er der nu udvindingen i nordsøen som vi har haft i mange år og som toppede omkring to tusind og

der allerede her er en udvikling med at vi

i løbet af en ganske kort årrække danmarks statistik

vil der ikke være meget mere at komme efter og derfor kan vi lige så godt begynde at indstille os på at skulle tage samme beslutning for udvinding af

så siger videnskaben os at firs procent af de kendte reserver skal blive i undergrunden det gælder danmark

er det vigtigt at se den her beslutning og det her lovforslag

første skridt i den store beslutning om helt at stoppe udvindingen af

og ni og halvfjerds ja jeg er faktisk en lille smule begejstret i dag for at støtte det her lovforslag sf har kæmpet imod

skifergasudvindingen både i nordjylland og sådan set også på lolland så tusind tak til ministeren

skifergasudvindingen fordi den ikke kun er baseret på en fossil teknologi men også fordi den indebærer

at man bryder kemikalier i undergrunden hvor man jo ikke

hvorvidt det i virkeligheden kan risikere at havne i grundvandet

det andet element er at det kræver ufattelig meget vand når man udvinder skifergas

jo heller ikke på nogen måde er bæredygtigt så jeg er glad for at vi er ude af den diskussion i danmark den er slut nu det har en borgerlig regering sørget for og jeg klapper i mine små grønne hænder

jeg er enig med sfs ordfører i at det er en rigtig god dag en grøn borgerlig regering

land og i de indre danske farvande

et nødvendigt skridt også når vi ser på den

hvor vi også har besluttet

med udvindingen på det her område vi har jo også i

den grønne borgerlige regering besluttet at kul skal udfases

to tusind og tredive det betyder

har nogle omstillinger som vi

det er den subsidiære hæftelse

ansvar og det handler jo om at selskaber som overdrager tilladelser til andre fortsat skal dække de omkostninger forbundet med at fjerne eksisterende anlæg i nordsøen så

i dag indeholder fire hovedelementer

foreslår vi at det ikke skal være muligt at få tilladelse til at efterforske og indvinde olie og gas på land og indre danske farvande det udmønter regeringens beslutning fra februar to tusind og atten baggrunden

beslutning er at geus og energistyrelsen vurderer at det ikke er sandsynligt at gøre fund af olie og gasforekomster af væsentlig størrelse og samfundsmæssig betydning på land og i

ved udsigten til efterforskning efter olie og gas på land for det andet foreslår vi at

til lovkrav at der stilles vilkår om hæftelse ved indirekte overdragelse af kulbrintetilladelser i nordsøen det er i dag et lovkrav ved direkte overdragelse at der stilles vilkår om subsidiær hæftelse

den foreslåede ændring vil praksis på området blive sidestillet mellem de to

er et økonomisk ansvar det handler om at selskabet som overdrager tilladelsen fortsat skal dække de omkostninger der er forbundet med at fjerne eksisterende anlæg i nordsøen kravet indtræder hvis det viser sig at køberen ikke er i stand til at dække disse udgifter formålet er at tilvejebringe en høj grad af sikkerhed for at staten ikke kommer til at stå med oprydningsomkostningerne for det tredje foreslår vi at energistyrelsen får hjemmel til at fastsætte ensartede regler om selskabers oplysningsforpligtelser der pålægges allerede i dag oplysningsforpligtelser i de enkelte kulbrintetilladelser formålet er at sikre ensartede og transparente oplysningskrav det vil også sikre at lovgivningen bliver digitaliseringsklar idet der skal indhentes oplysninger

endelig foreslår vi at en række bestemmelser om lovens dækningsområde præciseres baggrunden er at der i forbindelse med implementeringen af offshoredirektivet er opstået en lovteknisk inkonsekvens i undergrundsloven formålet er at det klart skal fremgå at bestemmelserne gælder for alle tilladelser i den danske del af nordsøen som afslutning vil jeg gerne takke for den interesse tinget i dag har udtrykt for lovforslaget jeg ser frem til at fortsætte de konstruktive drøftelser om lovforslagets enkelte elementer i energi forsynings og klimaudvalget med disse bemærkninger vil jeg anmode om en velvillig behandling

jeg så meget gerne at at der var mere hold

som gør at det er rimeligt at det er et bestemt selskab som

i undergrundsloven her at at det kan reguleres eller er det

tilsagn fra ministerens side og så må det jo være muligt at lave nogle ændringsforslag til det her lovforslag som

nogle klare retningslinjer at køre efter jeg synes at det der er sket med de kystnære møller hvor man frit kunne

man kan sige lægge en ansøgning ind ikke har været den bedste

fremmer geotermi hvad det er for rammevilkår der gælder

størst mulig inddragelse af det lokale varmeselskab borgere og så videre det er

får sat gang i noget mere geotermi

vil faktisk foreslå at vi tager en snak i energiforligskredsen om hvordan vi håndterer det her så jeg ikke stå her i dag og giver nogle tilsagn jeg efterfølgende ikke vil kunne leve

forhandlingen er åbnet

målretter dem til mindre byer landdistrikter det er

stået bag siden

og fjorten hvor vi indgik den daværende vækstpakke og det

er de små byer byer med op til fire tusind indbyggere står til at blive omfattet af det her lovforslag og det

det kunne være byer som rejstrup eller dalmose eller uldum eller den type byer

mange af dem som i øjeblikket kæmper

mister noget af den aktivitet der tidligere har været bundet i lokalområdet og derfor synes vi egentlig at det fornuftigt at man prioriterer at kunne lave byfornyelse i nogle af de hovedgader og kunne nedrive nogle af de her nedslidte huse som er blandt andet i landdistrikterne

låsby svendsen som kom ovre fra det midtjyske men

åndsfæller som bruger de samme metoder netop at opkøbe nedrivningsmodne huse og så udleje dem til folk med meget ringe indkomst typisk folk der

er på overførselsindkomst og så få en forretningsmodel ud af det der der ligger det os meget på sinde

folk også folk der har lave indkomster har

det er vigtigt at man prioriterer midlerne i de mindre byer rundtomkring i

kan vi støtte det her lovforslag men vi havde hellere set at man

i den skattelettelse der er sket til privatfly eller andre steder i stedet for tage dem fra den ordinære byfornyelsesramme

om ændring af lov om byfornyelse og udvikling i

med l en hundrede og fem og firs gør vi det lettere for de danske landsbyer at forny sig og udvikle sig hvis man skal oversætte det til lidt mere simpelt dansk så er det

set at at vi flytter indsatser fra byfornyelse til landsbyfornyelse det er et vigtigt led i regeringens arbejde for at sikre de danske lokalsamfund det lokale engagement og den vækst og bosætning vi i øjeblikket ser positive

takter på i hele landet noget af det som

er stærkt ved den her plan er at man kan tænke mere i helheder for

landsbyområde det

hele områdefornyelser ind i arbejdet på bedre vis fremadrettet lovforslaget kommer jo

finansloven for to tusind og nitten hvor regeringen besluttede

udgiftsrammen til landsbyfornyelsen

i tråd med regeringens øvrige arbejde om vækst og

de gode takter har smittet af i hele danmark omsætningen af huse går hurtigere i hele danmark væksten og beskæftigelsen stiger i hele danmark og priser stiger stort set også

det skal jo ses som en bred indsats

danmarkshistoriens største udflytninger af statslige arbejdspladser

tage initiativ til en positiv vækst i udviklingen danmarkshistoriens første egentlige bredbåndsfond

ikke kan udrulles som

af markedskræfterne kan rent faktisk få støtte nu ikke bare gennem lånepuljer og hvad vi ellers har set så det er naturligvis en hel parade

af fremragende ting vi har gjort for landdistrikterne som smitter af på hele den her positive udvikling og det gør det her lovforslag

jamen enhedslisten synes at det

men problemet i lovforslaget her er jo

byfornyelse som så ikke kan komme til at ske

kan vi ikke støtte det samlede lovforslag jeg synes det er interessant når

landlige områder finder løsninger på at forny

får lyst til at nævne bøvlingbjerg

et lokalt boligselskab der begyndte at opkøbe boliger

styre en en udvikling i deres lokalsamfund den slags synes jeg er rigtig positivt nemlig

godt kan ske noget i landdistrikterne uden at der er statspenge med

vi så gerne at der var mere til byfornyelse når man ser høringssvaret fra kl og lejernes

set stadig væk boliger i byerne som har brug for for renoveringer der bliver så færre penge til den renovering

som enhedslisten støttede det jeg bare lige skal forstå

at københavn stadig væk har mere brug for midlerne end

landdistrikterne i i den klimaplan vi lige har lanceret vil vi gerne frem til at det bliver nemmere for boligejere i landdistrikter at opnå lån til

boliger så vi er fuldt obs på

livet i danmark også foregår ude på landet og at der kan være nogle der er endt med at købe et hus derude

har dårlige lånemuligheder og dermed har dårlige muligheder for at bidrage til den optimering af boligmassen som som er nødvendig

derfor vil jeg gerne

at mennesker der bor på landet kan få

danmarks grønne investeringsfond som står for at formidle nogle lån og at den energibesparelse som borgerne så opnår er med til at afdrage

spørgsmål om at tage fra nogle landområder og og give til andre det er

hvad politisk virksomhed handler om

i den her regeringsperiode har vi faktisk haft en perlerække af indsatser i forhold til landdistrikterne

tror i virkeligheden at i lige netop det her med

der følger rigtig mange dårlige ting med når man har et stort udbud af ringe boliger så jeg synes

det er et fremragende forslag

når man tager udgangspunkt i at politik er at prioritere

man kan få i husleje i forhold til hvad man kan få

som jo ofte har en fantastisk god økonomi og hvor der er rigtig gode muligheder for at få en god økonomi i boligudbygning

courage matthisen i alternativet er vi meget optaget af at få genetableret og forstærket den respektfulde relation mellem land og by i erkendelse af at vi ikke er hinandens modsætninger men hinandens forudsætninger derfor er dette lovforslag heller ikke så ligetil for selv om vi ønsker mere decentralisering og bosætning i vores landdistrikter og

må vi heller ikke negligere at byfornyelsesmidlerne har været enormt vigtige for at skabe gode og trygge rammer for borgerne i de større byer vi har selv i vores eget finanslovsforslag valgt at afsætte midler til at fortsætte nedrivningspuljen på to hundrede million kroner uden at påvirke byfornyelsesmidlerne dette er dog ikke muligt med lovforslaget her men i lyset af alternativets ønske om et sammenhængende danmark samt det behov som

landdistrikter og øer har for at fortsætte nedrivningspuljen renovering og byfornyelse for at vende udviklingen

det gør vi vi mener det er vigtigt at landets landsbyer og landområder får hjælp og offentlig støtte til at forny deres byer vi finder det også positivt at bygrænsen udvides til fire tusind indbyggere frem for tre tusind indbyggere

byer så også kan blive omfattet af de ordninger som man blev enige om for at

skal være attraktivt at bosætte sig i udkantsdanmark mener vi at det er vigtigt at kommunerne får en pose penge til at håndtere deres problemer med faldefærdige bygninger og

med genhusning når det er sagt mener vi også at både kl og

llo har nogle rigtig gode pointer der er behov for byfornyelse både i byerne og på landet og derfor er det også ærgerligt at man bare flytter penge fra by til land og måske på et tidspunkt tilbage igen

konsekvenserne for projekterne i byerne herunder giver det mening at tydeliggøre de økonomiske konsekvenser for byfornyelsesrammen det kommer vi til at spørge nærmere ind til i

landsbyfornyelse er

gør nytte jeg har selv været med til

i gang med det syvende landsbyprojekt

refusion på tres procent

at der er huse der falder sammen og landsbyer

i den her negative spiral kan det her

sikre at at de her landsbyer kan få vendt udviklingen

til at sælge et hus nu går det meget meget stærkt og det er positivt og derfor er det vigtigt at vi fokuserer på de landsbyer

får det konkretiseret og det gør vi jo ved at der er seks og halvtreds kommuner der er berettiget til at få statsrefusion på det her område det her gør en forskel i danmark for

så er det her noget som gør en forskel derfor er tildelingen af de tre hundrede og tredive million

meget meget positiv historie for de landsbyer der nu kan komme i gang med

deres bygninger

deres områder så konservative støtter l ethundrede

er en udmøntning af finanslovsaftalen hvor der blev omprioriteret midler til

byfornyelsesbeslutninger for eksempel hvis et hus skal nedrives i finansloven for to tusind og nitten er der afsat yderligere midler til landsbyfornyelsen i to tusind og nitten og to tusind og tyve og støtten er forlænget til og med to tusind og to og tyve bevillingen til landsbyfornyelsen bliver altså samlet set større og varer

med lovforslaget sikres en hjemmel i byfornyelsesloven til at råde over hele rammen til landsbyfornyelse som det fremgår af lovforslagets bemærkninger udstedes der derudover en bekendtgørelse som blandt andet vil fastsætte regler for

og hvilke kommuner der ansøgningsberettigede i tilgift til landsbypuljen har regeringen sammen med dansk folkeparti og socialdemokratiet indgået en aftale om en ny anmeldelsesordning der skal gøre det nemmere for kommunerne at forebygge udlejning af dårlige boliger så ud over de ekstra midler fra staten til nedrivninger vil der med anmeldelsesordningen også være bedre muligheder for at forebygge at faldefærdige boliger som ikke er egnet til beboelse lejes ud samlet set synes jeg at vi har gjort en god indsats for at imødekomme udfordringerne i landdistrikterne jeg vil gerne endnu en gang takke for de positive bemærkninger og så ser jeg frem til udvalgsbehandlingen

gør indsigelse betragter jeg det som vedtaget det er vedtaget

mødet er genoptaget som den der sidder i formandsstolen

nu vil jeg gøre opmærksom på at det er gået pænt stærkt i dag

ændret vagtordning her i formandsstolen men jeg kan også se at vi desværre er i underskud af ordførere i salen så hvis nogle sekretærer hører med

som jeg læser det bunder det også lidt i at vi lige har haft

ulykke på storebælt som havarikommissionen i øjeblikket er ved at undersøge men hvor det jo faktisk viste sig at der havde været fortilfælde som man måske måske kunne have draget

et meget teknisk forslag og jeg tror

embedsmænd med virkelig forstand på det her

så det vil vi i hvert fald opfordre til i dansk folkeparti

for antallet af partier i den her sal efter et valg

den store politiske opmærksomhed men der er ét element som jeg især hæfter mig ved

nemlig det med at det for havarikommissioner

slået fast at man skal informere hinanden på tværs af landegrænser

en opfattelse af at vores havarikommission ikke var orienteret om hvad der tidligere var foregået i andre lande i

når vi forpligter den danske havarikommission til at videregive oplysninger så ligger der den samme regel i andre lande i eu så det er en væsentlig præcisering som forhåbentlig

ellers er det jo næsten kun lovbestemt stof vi behandler her

intention og udformning og

nogle af de alvorlige ulykker der sker og ikke mindst dem vi

jernbaneforbund siger at det ikke er rimeligt over for impliceret personale at en undersøgelse strækker sig over flere år som det er set i

for de ansatte må man kunne afslutte de her rapporter hurtigere jeg lægger også mærke til at

siger om det her at de er positive over for det fordi det afbureaukratiserer reglerne om sikkerhedsgodkendelser og giver mulighed overlade mere af sikkerhedsarbejdet til selvforvaltning

hovedformålet med lovforslaget er at implementere elementer af den tekniske del af eus fjerde jernbanepakke i dansk lovgivning formålet med pakken er at understøtte et mere sammenhængende europæisk jernbanenet et centralt element heri er at nogle af de jernbanegodkendelser som trafikstyrelsen i dag foretager overføres til

jernbaneagentur i daglig tale kaldet

til jernbanevirksomheder der skal udføre grænseoverskridende trafik og godkendelse af køretøjer der skal anvendes i mere end en medlemsstat de jernbanevirksomheder som ønsker at operere i flere medlemslande kan således nøjes med en godkendelse og skal ikke igennem godkendelsesprocesser i flere lande for at opnå det samme med lovforslaget foreslås det også at justere rammerne for havarikommissionen for civil luftfart og jernbanes arbejde med henblik på at implementere reglerne i fjerde jernbanepakke de foreslåede ændringer vil blandt andet betyde at havarikommissionen omgående skal videregive alle tilgængelige oplysninger om en ulykke til

at havarikommissionen skal tage hensyn til ofrenes og deres familiers rimelige behov og og holde dem underrettet om fremskridtene i undersøgelserne med lovforslaget styrkes desuden havarikommissionens mulighed for samarbejde med undersøgelsesorganer i andre lande og den generelle informationsdeling med era ud over gennemførelsen af den tekniske del af fjerde jernbanepakke indeholder lovforslaget ligeledes mulighed for at

afbureaukratisere reglerne for godkendelse af sikkerhedsregler

samtidig gives der hjemmel til

der har betalt afgift hvis der oparbejdes store overskud i ordningerne herudover ønskes det med forslaget at sikre at der sker så få ulykker så muligt i forbindelse med at folk krydser perronovergange der er i niveau med togskinnerne det foreslås derfor at personer forpligtes til at udvise særlig forsigtighed når de passerer perronovergange der er i niveau med skinnerne og at passage skal ske uden unødigt ophold lovforslaget indeholder også et forbud mod at passere en perronovergang der er i niveau med skinnerne i visse situationer hvor det vil være til fare at krydse overgangen med disse bemærkninger vil jeg sige tak for ordet jeg ser frem til den videre behandling her i folketinget og står naturligvis til rådighed for besvarelse af de spørgsmål

der ikke er flere som har bedt om ordet er forhandlingen sluttet jeg foreslår at lovforslaget henvises til transport bygnings og boligudvalget hvis ingen gør indsigelse betragter jeg det som

en udløber af den seneste finanslov

hvor reglerne i dag er at lastbiler kun må køre halvfjerds

uheldige situationer i trafikken med den her forskel fordi nogle bilister fristes til

med ulykker til følge så rent trafiksikkerhedsmæssigt er det rigtig godt og det er selvfølgelig også godt for transportsektoren i forslaget står der at

og tres million kroner årligt i gevinst for transporterhvervet og for samfundet i det hele taget ved at man kan komme lidt hurtigere frem på vejene til dem der så er bekymret for det her og nærmest har sagt at det bliver det rene racerkørsel ude på de mindre veje

der har vi så afsat en pulje så man netop

en pulje på på tredive million kroner til det her formål der er afsat en million

nedskiltning på statsvejene så der er altså taget højde for at der hvor det trafiksikkerhedsmæssigt ikke er forsvarligt bliver lastbilerne nede på halvfjerds kilometer per time

fornuftigt og godt forslag og og det siger jeg på trods af at jeg har set de indvendinger der eventuelt måtte være

faktisk giver større trafiksikkerhed

det giver faktisk ofte farlige situationer

frontalsammenstød og så videre så den harmoni der kan skabes i højere grad i trafikken på det her forslag tror vi faktisk

grad opvejer risikoen

og så får mulighed for at skilte ned der hvor det eventuelt er hensigtsmæssigt og ikke fuldt forsvarligt at køre de firs

en ganske god plan for trafikafvikling der er god for både de store trafikanter og almindelige bilister og så er der den detalje at det her

tjene for det danske samfund ved at man hurtigere får flyttet varer ydelser og så videre fra det ene sted til et andet på kortere tid så alt i alt er

i fns kvindekommission i new york

sympati for erhvervslivets udfordringer på området men vi mangler evidens for den positive betydning af formindskelse

hastighedsspredningen mellem lastbiler

vi mangler også evidens for at sådan en formindskelse

højere gennemsnitshastighed for disse køretøjer hvilket vi tror giver en forøget ulykkesrisiko den forøgede ulykkesrisiko er er dokumenteret verden over ved øget hastighed og samlet mener vi derfor ikke at det er trafiksikkerhedsmæssigt forsvarligt at stemme for det her lovforslag dertil kommer og det er også ret væsentligt for os

højere gennemsnitshastighed vil der være en større klimamæssig belastning

i forvejen er den tunge trafik en af de helt store faktorer i danmark i forhold

det er så endnu et incitament for ikke at kunne støtte den her lovgivning

så klart at når vi med teknologiudviklingen får nulemissionslastbiler og modulvogntog og så videre og disse bliver selvkørende

være relevant for alternativet at genvurdere vores

tidspunkt ikke det her lovforslag

som at transportere gods på bane

læst de høringssvar der er givet blandt andet fra rigspolitiet som

er det mest fornuftige og det høringsvar

vældig skeptisk over for at lade lastbiler køre hurtigere fordi de jo bremser langsommere end andre køretøjer og det er jo altså kørsel i byerne vi taler om her rådet for sikker trafik

og dem lytter vi også meget til det er rigtigt

også andre ordførere har været inde på at

at køretøjer kører med samme hastighed fordi man kan undgå overhalinger men

opvejes mod at lastbiler

den positive og den negative effekt

lovforslaget og det er også det rådet for sikker trafik påpeger

andet på baggrund af rigspolitiets høringssvar at det vil forværre trafiksikkerheden

og der må man sige at på det område

går udviklingen den forkerte vej når det kommer til ulykker med tunge køretøjer

i to tusind og sytten blev halvtreds mennesker dræbt i ulykker hvor et tungt køretøj var involveret og det er faktisk otte og tyve procent af alle dræbte

jeg synes egentlig at sfs holdning godt kan opsummeres i

fra rådet for sikker trafik hvor de skriver rådet er enig i lovforslagets betragtninger om at der knytter sig modsatrettede hensyn

sagen på den ene side ønsket om at mindske tidsforbruget i transportsektoren og begrænse antallet af farlige overhalinger og på den anden side risikoen for at den højere hastighed blandt lastbiler med videre vil føre til flere ulykker det er jo det dilemma vi står i

enig i den konklusion som rådet for sikker trafik kommer med

afvejning af disse hensyn overfor hinanden finder rådet at måtte konkludere at det foreliggende forslag samlet set må antages at ville have en negativ effekt i forhold til trafiksikkerheden her i landet derfor kan sf ikke støtte lovforslaget

går hen og bliver vedtaget alligevel og derfor vil jeg egentlig også i den forbindelse under forudsætning af at det skulle blive vedtaget uden

det høringssvar der ligger fra cyklistforbundet hvor der står cyklistforbundet appellerer

at der i forbindelse med implementeringen af aftalen om

for lastbiler og lette og tunge vogntog uden for bebyggede områder tages hensyn til færdselssikkerheden for bløde trafikanter i langt højere grad end

er gået hurtigere end planlagt og derfor vil jeg tillade mig at gå baglæns i ordførerrækken i denne sag

nu kan jeg se at der er kommet tre ordførere mere til stede så med salens accept

vil jeg give ordet til socialdemokratiets ordfører

det kan være svært at planlægge det kunne være at man skulle være lidt mere opmærksom på

klokken tolv når man går til frokostpause og man kan se at der er et lovforslag der kommer ekstraordinært tidligt

vi ikke skal spilde hinandens tid med forsinkelser

allerede redegjort for indholdet regeringen har

allerede med deres finanslovsaftale

at lastbiler kan køre med samme hastighed som personbiler det handler simpelt hen om at sikre et mere ens hastighedsmønster på vores landeveje jeg tror mange danskere har oplevet at man

en landevej og så opdager man en lastbil der kører foran

er utroligt så langsomt han eller hun kører i den her lastbil

måske endda også nogen der har prøvet at blinke lidt til den her lastbil og tænkt at nu må han komme op i hastighed for man tænker at han eller hun må køre firs kilometer

sagen er bare den at lastbilchaufføren kun må køre halvfjerds på den her landevej det giver en hel masse stress hos lastbilchaufføren og en hel masse uro i

der sker måske også det at den enkelte bilist tænker

ofte i forbindelse med de her lidt pludselige og hasarderede overhalinger at der sker

at sikre at det er den samme hastighed man kører med med på vejen vi har

den samme diskussion med hensyn til busser og

mange danskere heller ikke var klar over de skulle køre langsommere end os andre

udvalgte områder hvor sikkerheden er til det

en god og lavpraktisk måde

lige nåede at høre som var nervøse for så vidt angår trafiksikkerheden for jeg oplever det her tiltag som et der skal trække os i retning af mere trafiksikkerhed men det er klart at

side følge det her tæt og viser det sig

og lave om på den igen vores instinktive oplevelse er at det vil forbedre trafiksikkerheden og det er også det branchen selv

jo at en række virksomheder faktisk

de satser på at lave grønne kørsler som de kalder det hvor man sætter hastigheden en smule

er det sådan set ret meget brændstof

optimere sit brændstofforbrug så meget som muligt

forhindre de såkaldte grønne kørsler at man kommer

trafiksikkerheden men som udgangspunkt

lave yderligere tiltag og så forventer

i kraft et stykke tid men vi kan sagtens støtte det som det ligger her vi synes det er et skridt i retning af større tryghed mindre stress

jeg hørte næsten ordførertalen som

det her ville give yderligere trafiksikkerhed eller trække

og jeg tænker bare om man slet ikke er bekymret når man ser de høringssvar der ligger fra nogle af de kan man vist roligt kalde eksperter på området rådet for sikker trafik

lovforslaget eller i hvert fald stærk stærk bekymring giver det virkelig ikke anledning til større bekymring i socialdemokratiet

vi oplever mere at det der bliver givet udtryk for

at man skal være opmærksom på at der kan være et element af fare her men vi må også konstatere at der altså også er en tryghed i at de køretøjer der er på samme vej har samme retningslinjer så man ikke fremprovokerer unødige overhalinger som kan være farlige

virkelig forskel på en lastbil

medvirkende til den her længere bremselængde men vi oplever at det også er derfor at man har været meget præcise i lovforslaget

det er i udvalgte zoner hvor hastigheden bliver sat op når vi kommer ind

kan være krydsende trafik og andet

man kommer ind i tæt bebyggede områder

skal man ikke op på de høje hastigheder

så kan man godt skilte op så lastbilerne kan køre

ingen undskyldning for at vi kommer for sent jeg beklager meget

vi er kommet senere på grund af en debat ude i danmarks radio nå

handler jo om at vi øger hastighedsgrænsen for lastbiler samt lette og tunge vogntog fra halvfjerds til firs kilometer per time uden for tættere bebygget område og på motortrafikveje det er et forslag vi hilser velkommen det er baseret på finanslovsaftalen for to tusind og nitten mellem regeringen og dansk folkeparti hvor vi blev enige om at afsætte en pose penge således

det her forslag

at det der virkelig er vigtigt

at vi har et godt flow i trafikken hvis vi har nogle lastbiler der ligger og kører med halvfjerds

der kommer mange overhalinger og det er dårligt for trafiksikkerheden specielt de der overhalinger hvor man har kørt bagved en lastbil og

det er meget bedre at vi får et ensartet flow det vil styrke trafiksikkerheden selvfølgelig

er der mere energi i vogntoget og dermed jo også noget med bremselængde og så videre der hæfter jeg mig ved at bremserne i nutidens lastbiler

end i de lastbiler min far kørte rundt i tresserne hvor jeg selv havde fornøjelsen af

med ude at køre da han var lastbilchauffør der var bremserne ikke alt for gode dengang

at vi har nogle lastbiler af meget høj kvalitet samt at vi afsætter nogle penge til at nedskilte på de steder

gør at vi ikke er bekymret for trafiksikkerheden i det her til gengæld får vi jo noget mere mobilitet og det betyder rigtig meget for for erhvervslivet og for samfundsøkonomien

det er faktisk beregnet at gevinsten for samfundet ved det her forslag

erhvervslivet sparer fem hundrede og tres million kroner om året fem hundrede og tres million kroner det er altså noget der styrker vores konkurrenceevne og som dermed gør vores samfundskage større

på bekostning af trafiksikkerheden og det er vigtigt

af færdselssikkerheden må jeg gøre opmærksom på høringssvaret

kan da godt være nogle færdselssikkerhedsmæssige fordele ved at man har en ens hastighed og måske

at farten forøges at reaktionstiden bliver kortere at bremselængden bliver adskilligt længere derfor ender rådet for sikker trafik i hvert fald med at sige at

flere kilometer ud ad landevejen og og der er der altså ingen problemer med det her og det

at vi undgår alle de her overhalinger

for alvor sker rigtig mange ulykker er når folk overhaler så så derfor er jeg tryg jeg påstår ikke at trafiksikkerheden bliver styrket jeg siger bare

ud fra at de trods alt konsulterer politiet med hensyn til det men det bliver

spørgsmålstegn ved dels om puljen er stor nok hvad hvis der kommer flere ansøgninger hvad gør man med det

spørgsmålstegn ved om den her nedskiltning som så skulle være jeg vil næsten sige det store dyr

lorentzen og taxachaufføren bemærkede tørt da vi kørte

så ja hvad skulle vi sige vi kom for sent

på grund af færdselssikkerheden som klart forringes og advarslerne står jo nærmest i kø når man kigger på høringssvarene ja faktisk er selv vejdirektoratet jo en smule bekymret hvis man læser

bemærkningerne til lovforslaget men det er rigspolitiet som i øvrigt har indhentet bidrag fra midt og vestsjællands politi det er rådet for sikker trafik

det er cyklistforbundet og det er havarikommissionen som i varierende grad advarer mod det her eller i hvert fald er alvorligt bekymret for hvad der skal ske med færdselssikkerheden og det er jo først og fremmest

flere ulykker især flere alvorlige ulykker med med døde og alvorligt tilskadekomne den giver en kortere reaktionstid for chaufførerne og den øger bremselængden dramatisk det er det

bidrag til rigspolitiets besvarelse

rigtigt at der er en pointe med at hvis man får en mindre hastighedsspredning

og dermed måske færre overhalinger så kan der være en positiv effekt

opvejes og der er vi helt enige med rådet for sikker trafik og andre

af de negative konsekvenser som der er når farten øges med ti

som det er tilfældet her i den forbindelse synes jeg det er værd

bemærke at det er gennemgående

som er kommet ind at datagrundlaget i

antal ulykker der skyldes spredning af hastighed eller overhaling af lastbiler

er den forventede stigning i i hastigheden for lastbiler

behæftet med med usikkerhed hvad er de samfundsøkonomiske omkostninger ved et øget antal ulykker rådet for sikker trafik gør jo sådan stille og roligt opmærksom på

koster fire og tredive million kr og der skal jo ikke ret mange til før

her

færdselssikkerheden i den grad er udfordret

en tid med klimaforandringer

den grønne omstilling ikke mindst inden for transportsektoren

kommer man altså med et lovforslag som forværrer klima

synes vi jo ikke er ret smart

undgå hastighedsspredning og for mange overhalinger at alle skulle køre halvfjerds

også være til gavn for miljøet

i disse tider er det måske værd

tage med i sin overvejelse jeg vil også gøre opmærksom på at færdselssikkerhedskommissionen jo har en handleplan som det helt tydeligt er svært at nå i mål med med hensyn til antallet af dræbte i trafikken

derfor har vi som mål at gøre erhvervslivets byrder fire milliard kroner lavere om året som transportminister ønsker jeg i særdeleshed at transportsektoren skal have de bedst mulige vilkår det er jo trods alt transportsektoren der så at sige får samfundets hjul til at dreje rundt en forhøjelse af hastighedsgrænsen for lastbiler og vogntog fra halvfjerds kilometer per time til firs kilometer

en forhøjelse af hastighedsgrænsen for lastbiler og vogntog har en indbygget positiv indvirkning på færdselssikkerheden da hastighedsspredningen mellem for eksempel personbiler og lastbiler bliver reduceret det skaber mere ro i trafikken en reduktion i hastighedsspredningen mellem køretøjerne forventes at mindske overhalingsbehovet og forhåbentlig nogle af de mest alvorlige ulykker på landevejene frontalulykkerne samtidig er det vigtigt at en forhøjelse af hastighedsgrænsen kun sker på de vejstrækninger

der er derfor afsat en og tredive

million kroner på finansloven for to tusind og nitten til at nedskilte hastighedsgrænsen for lastbiler og vogntog på de vejstrækninger

jeg mener at det er mest fornuftigt at lade det være op til kommunerne som vejmyndigheder i forhandling med politiet at udpege de vejstrækninger hvor der skal fastsættes en lavere hastighedsgrænse det er trods alt vejmyndighederne der har det nødvendige og lokale kendskab til deres veje

med reduktionen i hastighedsspredningen og muligheden for nedskiltning er det min overbevisning at denne mobilitetsfremmende forhøjelse af hastighedsgrænsen for lastbiler og vogntog kan ske uden negative konsekvenser for færdselssikkerheden jeg ser frem til den videre behandling her i folketinget og jeg står naturligvis til rådighed for besvarelse af de spørgsmål der måtte opstå i den forbindelse

skabe ro i trafikken og der skal lovforslaget

altså så sørge for at der bliver ensartede hastighedsgrænser for personbiler og lastbiler på de nævnte vejstrækninger men ro i trafikken transportminister efterhånden har vi jo et helt sammensurium af forskellige hastighedsgrænser på landevejene har vi firs og halvfems

for tempo hundrede busser og campingvogne en hundrede og ti til

den udvikling vi har set over de sidste tre fire fem år er jo netop ikke gået imod at skabe ro i trafikken ved at skabe ensartede forhold og der er

at det jo er svært efterhånden at holde styr på hvor meget man må køre alt efter hvad for et køretøj man kører i eller hvad for en vejtype man kører på

der kommer måske en lang slange hvis det ikke er et sted hvor der kan overhales

der kan overhales så skal folk ud

henning hyllested er enig i at overhalinger generelt er et risikomoment i trafikken og det er jo en risiko for et frontalsammenstød vi snakker om her det er jo de ulykker der

om at skabe ro i trafikken at der ikke køres med forskellige hastigheder

som jeg sagde i min ordførertale nærmest

i kø for at advare imod det her netop af

færdselssikkerhedsmæssigt en anelse positivt eller en anelse negativt eller helt neutralt det data findes ikke så vi er jo alle sammen salige i vores tro og min min tro er at det opvejer hinanden sådan cirka der er der andre der til trods for at der ikke er noget data på området går anderledes skråsikkert ud og det kan godt undre nogle gange at

går så skråsikker ud med ting som vi i bund og grund ikke har data på altså de hævder med deres autoritet som de hævder at de har at det her vil føre til bestemt resultat selv om man faktisk ikke kan sige

og vi alle sammen bare må forlade os på vores intuitive tro på hvordan det her

desværre ikke har fået så meget opmærksomhed og det er vi jo nok flere der synes er lidt ærgerligt

nævne nogle af de eksempler

hundrede mennesker som efter en år på sygedagpenge mistede hele deres ydelse det fik vi heldigvis ændret før reformen

sygedagpenge det så vi masser af grimme eksempler på i medierne det fik vi heldigvis også ændret

forslag der netop handler om at man før reformen mistede sin ydelse hvis man sagde nej til lægebehandling som for eksempel lykkepiller eller elektrochok og det kan jo ikke være rigtigt at man mister en ydelse hvis man siger nej til de her ting fordi man er utryg ved den behandling der bliver foreslået derfor lavede vi dette forsøg dengang det blev da også kun et forsøg forsøg fordi der var nogle

ville sige nej til behandlingen og derfor kunne man ikke gøre det permanent

hurtigt som muligt og kommer tilbage til jobbet så

som muligt men hvis man jagter folk og giver dem en behandling de er meget utrygge ved

vil man sjældent få et godt resultat ud af det vi har så i forligskredsen

forlænget forsøget siden dengang

vil man så gøre forsøget permanent så syge mennesker ikke mister deres ydelse hvis de ikke vil acceptere den lægebehandling der bliver foreslået

udvikling er vi utrolig glade for i socialdemokratiet altså at den her ordning nu bliver permanent at folk selv er herre over hvilken lægebehandling de får og at de ikke mister ydelsen hvis de siger fra fordi de er utrygge ved den behandlingsform

ikke trække det alt for meget i langdrag det her betyder at

kan sige nej til en behandling de er utrygge ved

før den her forsøgsordning blev sat i værk

de kunne miste ydelsen hvis de sagde nej til at modtage den behandling det har vi så gjort op med

blev lavet en forsøgsordning så man kunne sige nej til at deltage i en sådan behandling men samtidig

man beholdt sin ydelse den ordning bliver permanentgjort og det er vi i dansk

man slet ikke føler sig tryg ved så

kan sige fra over for lægebehandling i snæver forstand uden at det har økonomiske eller ydelsesmæssige konsekvenser det betyder som sagt at den enkelte borger kan afvise lægebehandling hvis vedkommende ikke føler sig tryg ved det uden at skulle frygte for at det kan påvirke ens ydelsesmæssige forhold og som sagt baserer lovforslaget sig jo på den forsøgsordning som vi lavede tilbage i i to tusind og fjorten i forbindelse med reformen af sygedagpengeområdet konklusionerne er jo klare ordningen fungerer og sikrer den enkelte retten til at

det her forslag styrker den enkeltes ret til at sige fra over for lægebehandling hvis man ikke føler sig tryg ved behandlingen og derfor synes jeg at forslaget både principielt og i praksis er en god idé og med de få ord skal jeg meddele at venstre stemmer

føle sig presset af frygt for

deltage i nu nævnte den socialdemokratiske ordfører at det ikke vakte så meget opmærksomhed

sin tid da man vedtog reformen af sygedagpengene det kan jo skyldes at det der

som var rummet i reformen af sygedagpenge som jo gik ud på at man

skar sygedagpengeperioden ned fra to og halvtreds uger til to og tyve uger hvorefter kommunerne altså allerede efter to og tyve uger skulle revurdere

endnu flere mistede deres sygedagpenge fordi kommunen skønnede at de ikke kunne omfattes af en af de forlængelsesmuligheder der findes i loven så der er meget arbejde at gøre hvis vi skal have rettet op på den

sygedagpengereform også det forhold at § syv jo står uantastet og det er § syv som siger

selv om borgeren er sygemeldt så kan kommunen bare raskmelde vedkommende også selv om vedkommende ikke er rask nok til stå til rådighed for arbejdsmarkedet det er en af de helt store fejl som også bør rettes men det her forslag er selvfølgelig glimrende og det støtter vi man kan vel sige

lovforslagets bemærkninger at grunden til at man fremsætter det er at der ikke er ret mange der har brugt forsøgsordningen det vil sige at det at give borgerne en ret åbenbart

det fremgår klart

siger jamen det er kun cirka en hundrede og halvtreds sager og det har kostet ganske få millioner derfor foreslår vi nu at gøre ordningen

hvad kan vi sige afsløring der blev klemt ud mellem mellem sidebenene der det er jo lidt beklageligt i enhedslisten har vi det altså sådan at hvis der er nogle rettigheder vi synes er vigtige og principielle

om det her lovforslag så indfører vi altså de rettigheder uanset om de koster

meget eller lidt så skal borgerne også være opmærksomme på

er sådan at man så får retten til at afslå behandling hos en psykolog blandt andet det skal man jo lige sætte sig ind i men det ændrer ikke på at det er et godt forslag jeg håber også at dansk handicap forbund mener at de har fået et tilfredsstillende

det også gælder førtidspensionister efter den gamle ordning når kommunen skal tage stilling

til forhøjelse af pensionen det er det jo blevet bekræftet at det

der rummer forbedringer for lønmodtagerne og vedtage

som man bedre kan småsnakke i end lige hernede foran talerstolen

det giver supergod mening at vi nu permanentgør den her forsøgsordning for selvfølgelig er det fuldstændig intuitivt urimeligt

giver en større frihed til borgerne

være mange forskellige typer behandling men også elektrochok og lykkepiller

for socialdemokraterne er inde på i alternativet støtter vi at folk ikke skal tvinges til at modtage en behandling

trygge ved helbred og sundhed er er vigtigt og det er personligt

frihed til selv at bestemme

retten til at sige fra over for det her har jo

derfor støtter alternativet selvfølgelig at ordningen gøres permanent

alle de tidligere talere den forsøgsordning som vi nu gør permanent garanterer den enkelte en ret til at bestemme over egen krop uden frygt for ydelser i tilfælde af sygdom og det støtter radikale venstre helhjertet

er konklusionen heldigvis at det fremover skal være uden konsekvenser for ydelserne at sige nej til lægebehandling det siges vel egentlig mest præcist i høringssvaret fra danske patienter der kan ligge mange årsager til grund for at en patient vælger at frabede sig behandling herunder for eksempel frygt for risiko for bivirkninger dårlige erfaringer med lignende behandling med videre et fravalg af lægelig behandling er dermed ikke udtryk for at patienten finder sin sundhedstilstand tilfredsstillende og tilstrækkelig til at vedkommende kan være aktiv på arbejdsmarkedet men derimod et udtryk for at patienten vurderer at den foreslåede behandling ikke vil optimere den samlede sundhedstilstand yderligere klarere kan det vel ikke siges og vi kan bare slå fast at heldigvis er det sådan at borgerne faktisk ejer sig selv og at de hverken ejes af kommunerne eller

det giver rigtig god mening at man giver borgerne den ret at de hvis de

så kan sige nej uden at det skal gå ud over deres ydelse det handler om at være

sit eget liv og den behandling som man ønsker og det synes jeg

har også fungeret fint i den her forsøgsordning som man har lavet lavet så det kan vi selvfølgelig bakke op om det skal være sådan at man bliver presset til at tage noget medicin som man ikke har lyst til fordi man risikerer

det synes vi er rigtig fornuftigt og vi kan selvfølgelig

permanent de fleste ordførere har

set allerede meget fint forklaret hvad lovforslaget bygger på og også hvad der skete før man indførte forsøgsordningen hvor der var eksempler på at borgere følte

antidepressiv medicin for ikke at miste deres sygedagpenge forslaget omfatter som i det nuværende forsøg alene lægebehandling i snæver forstand det vil sige behandlinger foretaget af en læge i form af operation eller lægeordineret medicin eller lægebehandling af tilsvarende indgribende karakter

endvidere omfatter forslaget ikke samtaleforløb og behandling hos psykolog da disse behandlingstyper ikke betragtes som lægebehandling i snæver forstand der er tale om cirka en hundrede og halvtreds sager årligt på landsplan og jeg er rigtig glad for at vi nu med lovforslaget giver ret til at afvise indgribende lægebehandling som for

behandling hvis man ikke føler sig

ser også frem til en god udvalgsbehandling og har noteret mig en bred opbakning til

og den første ordfører er herre leif lahn jensen

forhandlet om i lang tid partierne har så senere forhandlet aftalen på plads hvor forligskredsen stort set fulgte indstillingen fra arbejdsmarkedets parter den har jo som også de fleste ved været igennem lovgivningsarbejdet og er blevet vedtaget

moderne og helt nyt feriesystem som træder i kraft næste år og derfor er man også ved at implementere lovgivning og støder selvfølgelig på nogle ting som skal ændres sådan er det jo tit

når man laver nogle ret store ændringer i love mange af disse ændringer er af teknisk

og er præciseringer som jeg ikke vil komme ind på men

til at give opsparede feriepenge til de efterladte i et dødsbo i en overgangsperiode

så er der også nogle tidsfrister i forhold til udsættelse af ferier som giver mere fleksibilitet

har været med til at pege på modellen nemlig arbejdsmarkedets parter siger at det her holder sig inden for den aftalte model det skal det også for det var også det

rigtig rigtig vigtigt da vi aftalte det så med de ord stemmer

med udbetaling af feriepenge i

hurtigere til dødsbo end det der var lagt op til men der er også en

sikres at de også kan have nogle feriedage de kan holde

med ikrafttræden og tilskrivning af renter og tilgodehavende og rentetilskrivningen bliver ensrettet så det er samme rente på alle områder

er det jo reguleringer i en lovgivning som vi har vedtaget

til herre leif lahn jensen for at gennemgå lovforslaget dette lovforslag imødekommer nogle af de udfordringer som har vist sig i kølvandet på den aftale

af tilgodehavende feriemidler som blev vedtaget tilbage i januar to tusind og atten og så har det jo vist sig at der i overgangsperioden

hvis det her lovforslag bliver stemt igennem og det håber jeg det gør

at lønmodtagerne kunne få det der hedder samtidighedsferie altså få udbetalt feriepenge samme år som de

vi stemte imod den næste lovgivning der kom som følge af det nemlig

ikke fordi vi har noget imod at man oprettede en feriefond

som jo især set med vores øjne

og det kan jo også dokumenteres med tørre tal betød at man gav arbejdsgiverne en kæmpe

milliardbeløb som følge af mulige renteindtægter

lønmodtagernes feriepenge det skal selvfølgelig ikke forhindre os i at forholde os til forbedringer

feriefonden også selv om vi her har at gøre med ret små forbedringer

vi tager gerne de små forbedringer med så længe vi ikke kan skaffe et flertal for gennemgribende

efter en lønmodtager i overgangsåret ellers ville det jo betyde at

ret lang tid førend de kunne få indfriet de indefrosne feriepenge så det er en positiv ting der vil vi gerne sige at vi støtter det forslag som fagbevægelsens hovedorganisationer er kommet med nemlig at der bør etableres en lignende mulighed for tidligere udbetaling til lønmodtagere der går på pension i overgangsåret

betyder det jo som reglerne er nu at

så skal de vente i op til to år

der synes vi at princippet må være ligesom det jo egentlig er i loven som sådan at når man går på pension

de indefrosne feriepenge så det forslag vil vi da gerne kæmpe for i den videre lovbehandling vi kan ikke rigtig se at der er nogle saglige argumenter imod det

at ministeren kommer med nogle saglige argumenter det eneste han henviser til er vi har en aftale ja men

hvad skulle den saglige logiske forklaring

dog være på at afvise et sådant udmærket forslag det er jo rigtigt at det har været fremme i forhandlingerne

man lige ændrer på beregningen af den strafrente der er til arbejdsgivere

nu vil man så sige at den skal harmoniseres med andre regler men det vil betyde at den bliver sænket der står ikke hvor

meget så vi kan heller ikke sige noget om hvilken gevinst arbejdsgiverne så

har fået rigelige gevinster ved den her

nye ferielovsmodel så hvorfor skal de have en til så det vil vi stille spørgsmål til vi er da fuldstændig befængt med realitetssans der siger os at det

vil de partier der står bag det her lovforslag nok ikke

tilretter og præciserer lov om ferie og lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler fordi vi på den måde sikrer en mere smidig og et mere effektiv

som tidligere ordførere har sagt er det jo kun rimeligt at man

og når høringssvarene ikke finder nogen væsentlige knaster

nogle overgangsudfordringer der skal håndteres i forbindelse med den nye ferielov så ja radikale venstre støtter også lovforslaget

skal den jo rettes til så vi får gjort op med de værste fejl og mangler som

så har vist sig så synes jeg måske nok i lighed med

ser jeg jo på høringssvaret fra fagbevægelsens hovedorganisation hvor der står at det er fhs opfattelse som tidligere fremført at der bør etableres en lignende mulighed for tidlig udbetaling til lønmodtagere der går på pension i overgangsåret en lønmodtager der går på pension i overgangsåret vil skulle vente i op til to år på udbetaling af feriepenge hvilket af den enkelte kan opleves som urimeligt ikke mindst i en situation hvor der ikke er tale om dobbelt optjening af ferie det synes jeg de har ret i det her lovforslag anbefales jo af parterne på arbejdsmarkedet som har strikket den grundlæggende aftale sammen og

det er blevet nævnt om at få lavet nogle justeringer i forbindelse med overgangen til

de efterladte i forbindelse med dødsfald i overgangsperioden får får mulighed for at få udbetalt de tilgodehavende feriemidler der måtte være det synes

set ikke stå og gentage de øvrige elementer i lovforslaget men bare sige at vi selvfølgelig bakker op om

opbakningen til lovforslaget

til at vi kan tilrette og præcisere lov om ferie og lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler med ændringerne sikrer vi en mere smidig og

af reglerne også inden den nye ferieordning for alvor træder i kraft med lovforslaget kan optjent feriebetaling ved lønmodtagers død i overgangsåret udbetales til dødsboet i stedet for at beløbet skal behandles efter lov om forvaltning og

af tilgodehavende feriemidler og således først kunne udbetales tidligst den første oktober

og tyve det maksimale antal optjente feriedage som betingelse for at kunne gøre

har forudsat derudover

og vil i øvrigt blot minde om at det her jo er en politisk aftale der også bygger på et meget omfattende arbejde og derudover er en

mig til udvalgsbehandlingen som jo også kan bruges til at stille yderligere spørgsmål til

er anmeldt følgende valggrupper en gruppe på en og halvfems medlemmer dansk folkeparti venstre liberal alliance det konservative folkeparti

gruppe på otte og firs medlemmer socialdemokratiet enhedslisten alternativet radikale venstre

meddelelse om hvem der er valgt i henhold til gruppernes indstilling vil blive optaget i